frank aaen mfl beslutningsforslag nummer b seks og b syv karina lorentzen dehnhardt

beslutningsforslag nummer b otte per clausen

beslutningsforslag nummer b ni

b ti marlene harpsøe

beslutningsforslag nummer b elleve pia olsen dyhr og lone dybkjær

beslutningsforslag nummer b tolv per clausen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

vi har to møder i dag idet det er min agt efter at vi under det punkt der hedder punkt tre på den omdelte dagsorden

har andenbehandlet lovforslag nummer l seks og tredive

jeg forventer at tinget derefter kan godkende at vi har en tredje behandling af l seks og tredive

der efterfølgende omdeles en ny

der nu er første stedfortræder for det konservative folkeparti i nordjylland storkreds godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den første november i år hvor jakob axel nielsen nedlægger sit mandat

vi har simpelt hen en fornem placering her når det gælder at bruge moderne teknologi til morskab men jeg vil spørge medlemmerne er der nogen der

har stemt godt

vi afstemningen

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til